lovforslag nummer

er de seneste tre år en årsag er meget klart at den økonomiske situation efter regeringsskiftet var langt mere alvorlig end man gav udtryk for fra den

meget tvivl om jeg skal gerne komme nærmere ind på præcis hvordan det forholdt sig

er at vi jo både i valgkampen og i regeringsgrundlaget

her snak om løfter at intet kunne gennemføres uden finansiering og at et meget vigtigt bidrag til finansieringen kunne have været en trepartsaftale

de parter der sad ved bordet og ergo kan man naturligvis heller ikke bruge pengene

en

med en lang række svære løsninger

den førte politik fra vk regeringens

den vurdering som finansministeren

at på det tidspunkt hvor regeringsmagten skiftede tilbage i

i top blandt de absolut få lande i verden hvor det var gældende

investeringsklima af de forskellige internationale institutter world economic forum og hvad de hedder alle sammen

som værende blandt de absolut bedste i verden

den nuværende regering og hvor man så siger

efter i kassen og vurderingen var helt forkert

man ikke har kunnet leve op til det løfte som man jo klokkeklart gav

vi havde til gode

finanser der var meget at gøre det er der stadig væk men det er da heldigvis gået i den rigtige retning

kan man ikke leve op til på grund af den politik

vi andre så har måttet rydde op i bagefter hvis der var nogen

bruge så mange penge hold lidt igen og brug lidt færre penge vi skal lægge lidt til side til

man bruger penge på blandt andet velfærd også kommunal velfærd

mere vide rammer end vi har haft den kunne man ikke komme igennem med så er der selvfølgelig

ikke kan bruge lige så mange penge som man ville kunne

gennemført et kasseeftersyn af den

det må man også tage konsekvensen af

vi har nu en holdbar økonomisk politik i i danmark vi har i øvrigt fået nogle meget sundere rammer om

en budgetlov og det betyder at

og med råd til bedre velfærd eller er det noget andet med nulvækst

forskel mellem det der blev sagt

og det der var realiteten hvad var det så der blev sagt var det det her med de to streger under men at realiteten var noget andet

at forstå for jeg kan bare se at realiteten var som jeg nævnte

under det tidligere spørgsmål at gælden var væk

i top blandt de få lande i verden med den absolut bedste økonomi vi havde et erhvervsklima og et investeringsklima som var blevet vurderet

når man sammenlignede med hvad der ellers skete rundtomkring i verden ja

en international økonomisk krise som har varet en del år men det var situationen så jeg ved ikke helt hvordan

man kan blive ved med at sige at der var forskel mellem det der blev sagt og det der var realiteten

så bare spørge når man nu igen

nu skulle strammes op hvor var det så de forslag var jeg hørte lige tidligere

endnu ikke hørt et eneste konkret forslag som

har ønsket at stramme op på den økonomiske politik inden man kom i regering ikke ét men jeg vil godt give finansministeren en mulighed mere

nævne et enkelt forslag hvor socialdemokraterne inden valget i to tusind og elleve bad den daværende vk regering om at stramme op på økonomien holde igen

glæde af så

åbenlyse kasseeftersynet viste at der

at borgerne opfattede det men det var ikke sådan

forstås på samme måde skal det også forstås på den

er der en pris at betale i form af at man ikke kan bruge de penge

jo sammen med at landet gradvis tabte terræn ikke bare absolut i forhold til

en økonomisk krise der ramte alle lande men også relativt og det burde man jo gøre

man lægger frem for eventuelt at overtage ansvaret igen

finanser i overvældende grad

investerer mere i at skabe gang i væksten vi investerer mere i uddannelse

indflydelse på hvordan modtagne anmeldelser håndteres

anden berigelseskriminalitet medmindre beløbet overstiger

mange danskere har tænkt ved sig selv det kan da ikke være rigtigt og det glæder mig da at høre at den nye justitsminister har en anden holdning men et er at justitsministeren siger

set at man opererer med en helt anden praksis som måske i virkeligheden ikke er politisk opportun

bør forsikre folketinget om at man vil tage kontakt til de forskellige politikredse og indskærpe at den her uskrevne regel selvfølgelig

uacceptabel når jeg nævner det skyldes det

også at regeringen i sit finanslovsudspil har brugt en del kalorier på at gøre danskerne mere trafikkriminelle næste år og det er

jeg egentlig hellere have at borgerne oplever en fornuftig form

indbrud i hjem eller bil kan være sikker på at politiet tager det alvorligt frem for at

tage det nødvendige skridt til at politikredsene også bliver opmærksomme

er til stede og efterforsker i det omfang det overhovedet lader sig gøre

de ethundredetusind kr selvfølgelig ikke må handle om hvorvidt man tager indbrud alvorligt

forsøge at efterforske sagerne jeg ved

er en visitationsproces

meget høj værdi går til en specialafdeling men jo en anden diskussion for selvfølgelig skal indbrud håndteres

når jeg om et øjeblik går op og stiller et spørgsmål til justitsministerens

vil justitsministeren så allerede nu kunne sige at justitsministeren forventer at opklaringsprocenten

bør gøre på flygtningeområdet lige nu

vi ser dagligt når man åbner sine medier overgreb på civilbefolkninger både i syrien og i irak og det har kastet millioner af mennesker

til grund for både asyl og flygtningediskussionen i danmark at vi har en rigtig rigtig alvorlig og i øvrigt uholdbar humanitær

situation og det er det der skaber en masse flygtningestrømme langt hovedparten af de mennesker der flygter fra mellemøsten lige nu

en mindre andel kommer til europa det er en opgave vi både kan og skal håndtere men vi skal selvfølgelig gøre det på en måde så danmark kan

i højere grad kommer til at arbejde

midlertidig beskyttelse sådan at flere flygtninge kan vende tilbage når forholdene i hjemlandet betinger det men den grundlæggende præmis om

jeg er i besiddelse jeg hører meget gerne hvis spørgeren fra dansk folkeparti ved noget

overskriften politiforbundets blad slår alarm om tilstrømning af syrere mange er slet ikke

regulære svindlere der her ser en chance for at få adgang til det attraktive danske velfærdssystem de ankomne er syrere men det er syrere som i mange år har boet uden for syrien jeg møder familier hvis børn går på

år eller mere siger en kilde der har arbejdet

at nogle af de her kilder som træder frem i for eksempel dansk

jo er politikilder og derfor må noget af det her også på et eller andet tidspunkt være nået frem eller må nå frem

til ministerens bord ellers vil jeg da opfordre ministeren til at sørge

ekstra opmærksom når man behandler

skal vi selvfølgelig have de nødvendige kontrolmekanismer i vores asylsystem til

indtage det synspunkt at der er mennesker der skal have asyl i danmark hvis ikke de har behov derfor men hvis det er rigtigt som spørgeren siger at dansk politi er af den overbevisning at der foregår en masse fusk på det her område så skal man skynde sig at at give de oplysninger videre så det er muligt for myndighederne at reagere derpå

virkelige flygtninge desværre meget sjældent når så vidt som hertil krigen i syrien og skandinaviens ønske om at hjælpe ofrene udnyttes af syrere som i mange år har boet uden for syrien

falske asylansøgere er blevet hvervet af agenter fra menneskesmuglerorganisationer de bliver således tilbudt falske dokumenter transport og rådgivning mod en stor sum i dollars eller

nok er noget om snakken og

veldokumenteret at dem der kommer herop jo altså er folk der har råd til at betale en menneskesmugler for at

ofte står i en svær situation jeg vil da ikke afvise at der kommer folk hertil på et forkert grundlag det har jeg ikke nogen forudsætninger for at vurdere men det jeg siger er at hvis politiet derude observerer det så

man ikke tilvejebringer mig de oplysninger

er man drager den konklusion ud af det at vi så har en masse bekvemmelighedsflygtninge

som selvfølgelig skal indeholde de nødvendige kontrolmekanismer og jeg går ud fra

hvad enten det er helt ude i det praktiske led eksempelvis

eller der er tale om myndighederne i

jo kommet væk fra den krig som de er flygtet fra eller

og så rejser jo igennem mange sikre lande før de kommer til danmark

forfulgte i og med at de jo så at sige ikke er forfulgt

bygget op på en mærkværdig måde

dem der virkelig er forfulgte er jo netop nede i nærområdet og derfor er mit spørgsmål til justitsministeren som jeg også

med at sige mener ministeren ikke grundlæggende at systemet er indrettet på en mærkværdig måde og

armslængde og det bør der også være

ansvaret for at sikre at de informationer der ligger til grund for det asylgrundlag hvorpå man kan opnå opholdstilladelse

justitsministeren

også meget gerne at den

bliver effektueret så hurtigt som overhovedet muligt jeg synes at

jeg synes også den er for lang og det gælder også fortsat på nogle af de områder hvor folketinget har besluttet at der skal være meget

klart et område vi skal arbejde videre med når det så er sagt ved spørgeren jo også godt at der

kan være svært at afdække hvad det er der er er foregået så jeg tror

en kvalificeret diskussion bliver man nok nødt til at slå ned på nogle af de enkelte kriminalitetsformer og diskutere hvad kan vi leve med

af ventetid men grundlæggende

mit udgangspunkt er at de lange ventetider skal nedbringes hvor hurtigt og effektivt man kan gøre det vil jeg også meget gerne diskutere med med folketingets partier

undervejs i i ofte komplicerede

den offentlige debat statsrevisorerne har

rapport der viser den her meget lange ventetid men sagen er jo at

jeg tog bare lige forud for den her spørgetid

kig tilbage på hvad har været givet af oplysninger

folketinget om sagsbehandlingstider

og det er desværre

at se hvor lang tid der går fra en sag bliver anmeldt over for

politiet til

et problem og at

skal ske prompte efter en kriminel handling er blevet begået og man har fundet ud af hvem man anser for at være

om ministeren så har en vision om at nedbringe

findes der i ministeriet handlingsplaner for hvordan ministeriet kommer i mål med en hurtigere sagsbehandlingstid det må vel være i vores alle sammens interesse at man får skabt en situation hvor det går meget hurtigere

kommer til at tage lang tid fordi man ikke umiddelbart kan afdække hvad det er der egentlig er

årlige voldsredegørelse for to tusind og tolv ansloges det at

domstolene som ønsker at det er nogle bestemte forsvarere der skal repræsentere dem så jeg tror det er nødvendigt at vi får

vi får alle de forskellige elementer på bordet

et meget højt niveau det ligger på mellem to hundrede og syv og firs dage og

det er så lang tid for ofrene at gå og vente på at sagerne bliver afklaret hvor de bliver mindet om de ting de har været udsat for

det kræver handling det var derfor jeg spurgte og jeg håber at ministeren vil svare på det om der er en vision i ministeriet for hvor langt ned man kan komme i sagsbehandlingstid

man også vil kigge på de enkelte dele af det her altså henholdsvis politiet domstolene

på hvilke områder så tager jeg meget gerne en diskussion med folketingets partier om hvordan vi politisk kan understøtte at den her sagsbehandlingstid bliver nedbragt

vel ikke forbudt at man taler sammen

også en linje forhåbentlig i det som et ministerium foretager sig

ting hvor man forhåbentlig også presser på for at få

sagsbehandlingstider så jeg håber ministeren vil give tilsagn om at

får parkeret en papkasse hver eneste uge fuld af dispensationssager hvor man hvor man så

tale om jo aldrig kommer til at lære det danske

problematisk i forhold til

det er problematisk i forhold til fremtiden

jeg har en en fornemmelse af at

og jeg føler mig for det første ikke overbevist om at

det virker påfaldende at fordi der gives dispensationsmulighed i forhold til den diagnose

antallet af dispensationsansøgninger

set bare anmode ministeren om

for jeg synes at der foreligger et alvorligt problem hvis det er sådan at de folk der bliver statsborgere i danmark

nødvendigvis give dem et statsborgerskab

den principielle problemstilling jeg beder

fælles sprog vi bruger så det er meget svært at deltage i forældremøder skrive læserbreve det er svært at være en del af det offentlige rum hvis ikke man taler dansk så det synes jeg klart man har en forpligtelse til

et udvalg i folketinget hvor spørgeren selv er medlem jeg

skik at respektere den arbejdsdeling der er mellem folketing

uden videre får statsborgerskab det synes jeg er dybt problematisk jeg siger ikke at man ikke skal hjælpe de her personer jeg siger bare at et statsborgerskab skal man jo ikke bare

og jeg mener også at det er helt afgørende hvis statsborgerskabet

og det er det jeg beder ministeren om

eller fornuftig mit udgangspunkt er fortsat det samme jeg synes

erstatning men de folk der får dispensation her kan få det ved en almindelig praktiserende læge hvilke jeg synes er ulige et alt andet lige ulige forhold også når det drejer sig om noget så vigtigt som et statsborgerskab så jeg mener bare

indledningsvis sådan at det i sidste ende

være flygtningenævnet der afgør hvilken betydning den dom kommer til at få i forhold til dansk praksis også her

mærke på mange af dansk folkepartis forslag at det der med armslængde i retsstaten kniber

på området her når det så er sagt

fingeraftryk og at asylansøgere bliver registreret når de kommer til det

jeg vil betragte som værende noget helt fundamentalt og naturligt selvfølgelig er i stand til at håndtere de

eget land så jeg synes det er dybt problematisk

er i den situation at vi ikke kan sende asylansøgere tilbage til italien fordi de har mindreårige børn

går selvfølgelig ud fra

sender tilbage til italien hvor menneskerettighedsdomstolen er gået ind

anledning til at determinere den danske asylpolitik

repræsentanter tror jeg både fra

skal vedkommende registreres og selvfølgelig skal man kunne sende asylansøgere tilbage så italien bliver jo nødt til at få rettet op på de problemer der

jeg selv været i italien og set hvordan forholdene er dernede

jeg tænker på tortur

de asylanter der er i italien det må jeg

ikke har nogen konsekvenser i forhold til vores asylsystem og at vi selvfølgelig også i fremtiden vil kunne sende folk tilbage til italien

den skulle opsiges og så skulle vi lave

jeg meget inderligt imod for jeg ønsker at det er danmark der bestemmer over vores egen asylpolitik om dommen kommer til at have konkrete konsekvenser er

der afgør om der kan være konkrete børnefamilier der på grund af dommen ikke kan afsendes til italien

den dom er der med den betydning kan vi ikke sende børnefamilier tilbage til italien så kan man givet rejse en diskussion af om dommen er korrekt eller ej

for pludselig at begynde at vurdere om domme afsagt af

at vurdere rækkevidden af dommen

flygtningenævnet som kommer til at afgøre hvilken betydning dommen skal have i forhold til

tilbagesendelse af børnefamilier indtil

ikke gennemført tvangsmæssige udsendelser af familier med mindreårige børn til italien det gælder så i øvrigt

tre andre lande nemlig malta bulgarien og ungarn og det informerede jeg udvalget om i går

det ændrer ikke ved at det var drs egen beslutning om dr ville fremlægge dokumenterne jeg pålagde dem det ikke og dikterede dem det ikke på nogen måde men opfordrede vedrørende nedlæggelsen af

ansvaret for at finde de besparelser som aftalepartierne pålagt dem samtidig med at vi har ønsket en lang række ting opprioriteret som kræver ressourcer flyttet fra det ene område til det andet område derfor er det meget vigtigt for mig at understrege

som folketinget giver dem

en helt anden sag det er armslængdeprincippet

europæiske melodi grand prix men så lad os gå

dr bonanza som dr ønskede at nedlægge

vi som politikere anså det for at være en del af public servicekontrakten om drs arkivforpligtelse at dr havde dr bonanza hvorfor er det at man i nogle sager kan sige at der ikke er armslængdeprincip og henholde sig til i det her tilfælde en kontrakt

armslængdeprincippet som et skjold og siger at hun ikke blande sig i det virker næsten som om hun er berøringsangst

en erstatning inden vi kunne gøre

syntes heller ikke i mediekredsen at bonanza var god nok vi ønskede faktisk en større mulighed for

så jeg synes ikke det er rimeligt der er jo forskel på

inden vi kan gennemføre det det synes jeg da er rimeligt nok

et brud på armslængdeprincippet

en opgave med at skulle spare nogle penge men vi har da aldrig nogen sinde forventet og troet at

bliver for lang og at man bare

at dr bare kan tillade sig alt i den mellemliggende periode

ikke ministerens holdning til armslængdeprincippet

godt høre ikke har hjulpet det kan jo være noget med smag og behag så i dag vil jeg give hende

hun hører skæring nummer otte græshoppen og valmuen

at unge der er fyldt tretten år godt må beskæftige sig med lettere former for arbejde hvis det ikke indebærer en fare for deres sikkerhed og sundhed og det har vi så i danmark

har for vane i tæt samarbejde med arbejdsmarkedets parter valgt at udmønte sådan at unge der er fyldt tretten år

ekspeditioner i mindre forretninger

også af et bilag til bekendtgørelse om unges arbejde som rent faktisk stammer helt tilbage fra nitten seks og halvfems men som senest er ændret i to tusind og fem altså under den tidligere vk regering og disse regler om unges arbejde

gerne må stå i en bagerbutik lørdag og søndag morgen hvor der er rigtig travlt og det er fordi den ene butik er større end den anden konsekvensen af det er jo at købmænd af en vis størrelse altså supermarkeder risikerer at få et strakspåbud fra arbejdstilsynet

at skaden skal udbedres med det samme hvis de ansætter unge på femten år til ekspedition

at det er rimeligt at købmænd risikerer at et så drastisk strakspåbud ved at ansætte unge under femten år

ud af niende klasse og ser ministeren et problem i at en ung femten årig der stadig går i skole

sidder to timer ved kassen en onsdag eftermiddag efter skoletid altså at det er forretningens størrelse

om børn og unge så har vi gjort det som vi har gjort så mange gange

er lavet i samarbejde med arbejdsmarkedets parter med henblik på at beskytte de unge

og på den måde få arbejdspladser til at vokse i antal og

op i antallet af ulogiske og overdrevne danske regler

der findes en bagatelgrænse som beror på en konkret vurdering af mængden af kemikalier og antallet af forskellige produkttyper

udarbejdes en arbejdspladsvurdering de danske arbejdsmiljøregler skal således

direktivet omfatter alle arbejdstagere der arbejder med kemikalier

arbejdspladsvurdering når det drejer sig om kemikalier

produkter som kan være til fare for den

at ministeren siger at der er den her bagatelgrænse

som er helt unødvendig og helt uforståelig

arbejdstilsynet ikke farer frem og på den måde gør det modsatte af

her og siger således at

i mit svar at der er en bagatelgrænse og det er set godt tilfreds med

det skyldes selvfølgelig at hvis man ikke

det her og så ville man få et bureaukrati der ville noget

sikre at arbejdstilsynet ikke

unge homoseksuelle i kenya som desværre bliver udsat

at gå ind og støtte internationalt arbejde synes vi er al

er det sådan at der er vedtaget nye retningslinjer

jeg citerer ingen elever må tvinges til at deltage i operation

det er jo vigtigt man kan ikke tvunget til at deltage i at

i indsamling eller andet det er ledelsen

på en skole der vælger at deltage kan dagsværksdagen afvikles på to måder

er en fridag de elever der deltager i operation dagsværk

en fridag og det betyder så at eleverne skal modtage undervisning en anden dag så de mister ikke undervisning hvis det er den model man vælger

en skoledag med undervisning og det kræver

at indholdet af undervisningen skal tilgodese fagenes formål og det mener

ulandsarbejde med støtte til forskellige typer af organisationer her unge

de skal bare bruge deres fritid på det voksne eller lærere eller skoleledere

eleverne brug jeres fritid på det her og

og derfor er det selvfølgelig en frækhed uden lige at man vil acceptere at nogle af eleverne forlader undervisningen for at gå ud og lave frivillige projekter

i skoletiden således at det bliver vanskeligt at gennemføre en undervisning for hele klassen for

man siger at det er frivilligt og der gives undervisning på et andet tidspunkt så er det bare

politisk projekt der tilgodeser visse politiske holdninger

i skolen så ville der

hen ikke være tid til nogen som helst form for undervisning

er selvfølgelig nødvendigt at man

vælger ud når man vil give plads til politiske projekter

vi skal ikke diskutere om det er venstreorienterede eller højreorienterede eller hvad det nu er jeg synes at selve princippet med at man lader velgørenhedsarbejde eller politisk arbejde være en del af undervisningstiden

hvor det er så svært at nå

faglige læseplaner så derfor vil jeg spørge

om hun ikke vil sende et brev til skolerne og opfordre gymnasierne til at

operation dagsværk i dvale eller afskaffe

en valgmulighed hvordan de enkelte skoler vil gribe det an

at fru marie krarup kan tage diskussionen

faktisk vigtigt at decentralisere muligheden

politisk projekt det er da lige præcis det modsatte

selvstændigt og kan gå imod strømmen det synes jeg

skal være nogle som lever op til de regler der gælder for at kunne ansøge om ulandsmidler

man kan ikke lave operation dagsværk for hvad som helst det er noget der kører

sætter børnene i gang med at samle ind til et eller andet bestemt politisk projekt til den tredje verden

være rimeligt at det sker i undervisningsministerens institutioner når hendes ansvar er at sørge for at

en del af undervisningstiden og jeg vil godt understrege her at man ikke kan tvinges til at deltage

fordi de for eksempel ikke har de nødvendige indhold af vitaminer og mineraler

at udgøre patientens eneste ernæring

er grund til at understrege at der ikke ændres på tilskud til de fuldgyldige produkter altså de produkter som har et næringsindhold der yder et fuldgyldigt bidrag til patientens behov for næringsstoffer hvor produktet i rette mængder kan anvendes som patientens eneste ernæring ændringen skal ses i lyset af at der fortsat sker en stor udvikling af nye fødevarer

til personer med ekstra behov for energi og protein for eksempel syge og svækkede personer som eksempler kan nævnes energidrikke yoghurt skyr og is med højt indhold af for eksempel protein

en stor del af de produkter kan tænkes anvendt som supplerende ernæring til patienter men det betyder

at der skal gives offentlige tilskud til samtlige produkter vi bør løbende holde øje med hvor vores offentlige midler gør størst nytte

offentlige tilskud til fuldgyldige standardprodukter sikres det jo netop at det går til præparater der yder et fuldgyldigt bidrag til for eksempel kræftpatienters ernæring under eller efter kræftbehandling så synes jeg også der er grund til for god ordens skyld at nævne at patienter som berøres af de foreslåede ændringer jo fortsat har mulighed for at søge kommunalt tilskud efter reglerne i sociallovgivningen men i den her sammenhæng synes jeg det

og det kunne være ministeren selv skulle prøve at få sådan

kvalme vil det være meget svært

som er lettere fordøjelige de er så ikke fuldgyldige fordi der ikke

fedt i dem men de gør at man kan supplere sin kost med noget næring det ministeriet nu er i gang med

hundrede kroner for de patienter som ikke kan tåle det andet

der er behov for at patienten skal benytte ernæringspræparater så anbefaler sundhedsstyrelsen brug af fuldgyldige standardernæringsprodukter fordi de indeholder det som kroppen har brug for med hensyn til energi protein

sundhedsstyrelsens oplysning at det er meget væsentligt at patienter som har kvalme tilbydes tilstrækkelig dækning med kvalmestillende medicin det også væsentligt at patienter på hospitalet eller hos egen læge får rådgivning om de generelle forholdsregler som kan iagttages hvis man som kræftpatient lider af kvalme eller madlede og som for eksempel kan være at man indtager maden i

fordi de kan have lammelser i munden de har rigtig god gavn af at få en is der er proteinrig

kost med sådan at vi sikrer

tilskud til ikkefuldgyldige sygdomsspecifikke præparater efterfølgende

har der været bragt en artikel i netavisen under overskriften proteindrikke uden effekt har fået milliontilskud i artiklen

overlæge på ernæringsenheden på rigshospitalet og formand

oplyste at de juicebaserede drikke kun giver et lille tilskud til ernæringen da de enten mangler et eller flere af de livsnødvendige mineraler eller vitaminer eller har et for lavt

jens kondrup uddyber at der ikke findes

at de juicebaserede drikke virker men at der til gengæld er god dokumentation for at de

mælkebaserede produkter virker da de indeholder protein energi og nødvendige vitaminer og mineraler og dermed gør en forskel for patienterne

det kunne være at sundhedsstyrelsens folk eller

ud og tale med nogle af de kræftpatienter det drejer sig om eller de afdelinger eller de apoteker som sælger de her varer

hundrede kroner ekstra hver måned mens dem der kun har lidt

her positive virkning

forhold til brugen af hospicepladser

det regionens ansvar at indgå aftaler med de hospicer der ligger i regionen så regionsrådet bestemmer altså grundlæggende selv hvilke hospicer man ønsker at indgå aftale med

den øvrige palliative indsats på området i forhold til spørgsmålet om sparehensyn

bare påpege at regeringen gennem de seneste tre års økonomiaftaler har løftet kommunernes og regionernes økonomi med fire milliard

nu er indgået en delaftale med

enhedslisten og socialistisk folkeparti som løfter

som jeg også nævnte før i forbindelse med de seneste satspuljeforhandlinger afsat midler til at styrke den palliative indsats i kommunerne jeg synes ikke

hvis jeg står her og dikterer at en region skal bruge samtlige senge på en privatejet institution ligesom jeg ikke vil diktere hvor mange pladser en privatejet institution skal bygge men jeg har da en klar forventning om at regionerne og kommunerne sikrer at døende patienter får den pleje og behandling de har behov for uanset hvor de har deres

og dør og gerne vil have en hospiceplads som vi ved er til gavn

medfinansieret af kommunen

så det er jo klart at jeg synes

ser at der står fire stuer tomme fordi region region midtjylland siger at

ministeren ikke se det er et problem i og med at vi gerne vil lave en god kræftbehandling

hvor værdig en død man får ved at måle

sikre

set ikke så optaget af hvad man kalder tingene men jeg synes at en ting står klart nemlig at regeringen

ambitiøst mål om at tre ud af fire skal overleve kræft i to tusind og fem og tyve

øje som vi kan sætte og justere kursen ud fra og i forhold til målet har jeg noteret mig at kræftens bekæmpelse har kaldt målet for både ambitiøst og realistisk regeringen vil over de næste fire år investere over en milliard kroner i bedre kræftbehandling det handler blandt andet om at vi skal blive bedre til at stille en tidlig diagnose så flere kan overleve derimod savner jeg stadig at få svar på hvad venstre vil på kræftområdet efter to tusind og femten og ikke mindst hvordan venstre vil finansiere de mange løfter og hvor mange af pengene der skal gå til privathospitalerne for hvad hjælper det at lave en plan hvis man ikke har pengene til at følge den op det eneste vi ved med sikkerhed er at venstre vil fodre regionerne og kommunerne med deres egen hale regeringen sætter derimod handling bag ordene og det vel at mærke med en fuldt finansieret og langsigtet plan inden for en ansvarlig økonomisk

og som pegede i retning af

et svar på det jeg har spurgt om nemlig hvorfor regeringen ikke vil lave en kræftplan iv som vi har foreslået i venstre altså

ikke nok at sætte mål for den danske kræftindsats hvis

kan pege på midlerne jeg synes det var positivt at ministeren sagde

at tage løbende bestik af udfordringerne på kræftområdet

positivt at ministeren siger men så må svaret da også undre så meget desto mere hvis vi går tilbage og ser på var bevæggrunden for

et stort kapacitetsefterslæb fordi man

havde sørget for at have den fornødne planlægning

det ligesom er den udfordring vi ikke synes vi skal havne i en gang til

fordi det medførte nogle meget lange ventetider for kræftpatienterne når nu vi ved at vi står over for nogle rigtig store udfordringer på kræftområdet så er det mig ubegribeligt

den her regering ikke ønsker at sætte ansvarligheden i højsædet ved at sige at selvfølgelig skal vi sørge for at det danske sundhedsvæsen ikke bare i morgen men også om fem

år er gearet til de udfordringer som vi alt andet lige

jo kan konstatere at

bedre redskaber til hurtigere at opdage og reagere på mistanke om kræft

øget kapacitet til at undersøge kræft præcis er nogle ting som vil kunne hjælpe os til

sikre det langsigtede mål som spørgeren efterlyser nemlig

hvor man siger vi synes kun der skal bruges seks hundrede million kroner ekstra på sundhedsområdet ja det er en væsentlig forskel om man ønsker at afsætte seks hundrede million kr eller om man som venstre synes der skal afsættes

ministeren ikke mener at vi skal tage højde for fremadrettet når nu den her regering stædigt insisterer på at det er en dårlig idé med en kræftplan iv som foreslået af venstre hvorfor er det at vi skal til at gentage fortidens fejl fra nitten halvfemserne og endnu en gang risikere at havne

den milliard skal finansieres af

den milliard man giver til sundhedsvæsenet

venstre jo slet ikke har prioriteret sundhedsområdet i det omfang som man vil give indtryk af

frem til næste år for så at tage to skridt tilbage det siger sig selv og jeg vil sige at

have et problem i forhold til at sige en ting før valget for bagefter at gøre det stik modsatte om der er andre her i folketingssalen der måtte

må de jo selv svare for jeg mangler bare et klart svar fra regeringen

hvorfor er det man synes det er så dårlig en idé at lave en kræftplan iv som foreslået af venstre

svar på

eller at enhedslisten vil hjælpe børsspekulanter i skattely hvorfor klinger det så hult

venstres ordfører er bekymret når hun taler om ulighed i sundhedsvæsenet

b hold på sundhedsområdet det var vk regeringen der parkerede pensionister folk med kroniske sygdomme folk der havde mistet deres arbejde

en privat forsikring og springe køen over det var venstre der ifølge rigsrevisionen spildte millioner af danskernes skattekroner på at forgylde privathospitalerne og det er de borgerlige der i dag bliver ved med at tale om brugerbetaling når man bliver syg og skal til

vil føre til endnu mere ulighed og især ramme landets pensionister

den her regering vil den modsatte vej og gudskelov er det lykkedes at sætte ulighed på dagsordenen for alvor vi vil have et sundhedsvæsen hvor folk bliver behandlet efter hvor syge de er ikke efter hvor godt forsikret de er

et sundhedsvæsen hvor ingen borgere skal bekymre sig om om de har råd til at blive behandlet hvis de bliver ramt af sygdom og det er vel præcis en af forskellene på os

mens venstre åbenbart gerne vil have ros for gamle gerninger

som giver mening i forhold

at forbedre vilkårene for almindelige mennesker meget mere mening end at stå og tale om ti år gamle beslutninger

tage den her kamp

set optaget af at sikre at flere kræftpatienter

også får gjort noget ved ventetiderne på det her område hvor

anerkender at kræftpakkerne

har givet nogle mærkbare resultater og

at øge ligheden i sundhed ikke mindst for dem med kort eller ingen uddannelse

så er det interessante videre frem

at opleve de ventetider som vi jo desværre stadig væk ser på kræftområdet

som ministeren enten ikke er optaget af eller

levere nogle svar på hvad vi i fællesskab skal forsøge at gøre for

at få gjort noget ved ventetiderne på kræftområdet og få gjort noget ved de helt uretfærdige regionale forskelle

at kun to og halvtreds procent af patienterne i region hovedstaden med kræft i nyren bliver opereret til tiden

regeringens svar på det man vil gøre for at flere regioner flere sygehuse lever op til kravene

får gjort noget ved ventetiderne

der nu er flertal for i folketinget takket være sf og enhedslisten og regeringen og som kommer til at gøre en reel en reel forskel for mennesker

bedre redskaber til hurtigere at opdage kræft det at give bedre muligheder for at reagere på kræft

alt sammen er elementer som vil sikre

kræftbehandlingen i danmark bliver endnu bedre end den

jeg lidt på den seneste opgørelse som sundhedsstyrelsen og statens serum institut jo monitorerer på kræftområdet

drejer sig om at det cirka er hver femte kræftpatient i danmark

at komme i behandling hvis man dykker ned

også ser på hvad organisationer som for eksempel kræftens bekæmpelse og

siger til det her så kan jeg da blandt

at der står fremhævet her at der ikke har været nogen

og ergo er det gået den forkerte vej de sidste par år

regeringens svar for at få gjort noget ved den udvikling og dermed sørge for at der er flere kræftpatienter som kommer hurtigere

at gøre noget i den her sammenhæng jo også konstatere når jeg læser ned igennem venstres forslag at her har man bortset fra den del man har planket fra

jo erklæret sig enig i de satsninger som vi har lagt op til at der skal gøres på kræftområdet nemlig at sikre

og sikre at man hurtigere opdager og reagerer

til den udfordring vi har

som i dag ikke kommer igennem kræftpakkerne inden for de tider som vi har stillet op hvad vil regeringen gøre for at sikre at vi får gjort noget ved ventetiderne på kræftområdet hvad vil regeringen gøre for at sikre at vi får gjort noget ved de helt urimelige regionale forskelle der er i forhold til kræftpatienternes adgang til den hurtige behandling og hvad vil regeringen

på kræftområdet på den længere bane når man synes det er så dårlig en idé at lave en kræftplan

ved venstres udspil hvor der måske nok er tre hundrede og firs million kroner til næste år

jo sådan at borgeren skal have den hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet som borgeren har behov for det var rent

§ tyve spørgsmål s otte og tredive

kommunalbestyrelsen skal således altid foretage en konkret og individuel vurdering af borgerens

for hjælp til de opgaver borgeren ikke selv kan udføre jeg forventer at kommunerne også i de tilfælde hvor borgerne tilbydes rehabiliterende indsatser foretager en konkret og individuel vurdering af

skal se på borgerens samlede situation ved vurderingen af borgerens konkrete behov

ved vurderingen skal der både ses på borgerens ressourcer og naturligvis også på behovene lovforslaget

rehabiliteringsforløb og hjemmehjælp med videre bygger også på at kommunen altid skal foretage en konkret og individuel vurdering af borgerens behov for hjælp lovforslaget blev som bekendt

jeg tilkendegav også at jeg i forbindelse med udvalgsbehandlingen af lovforslaget vil se på om lovforslaget er tilstrækkelig tydeligt omkring borgerens retsstilling

det vi har jo også stillet spørgsmål og så videre efterfølgende og derfor

kan fratage en borger hjemmehjælp

at deltage i et rehabiliteringsforløb

noget som dansk folkeparti ikke kan acceptere det må aldrig være sådan at en borger der har behov for hjemmehjælp bliver ladt i stikken

ikke er nogen kommuner i danmark der hvis det her lovforslag

meget meget optaget af at vi får en fuldstændig klar udmelding fra ministeren om

eller andet spareforslag fra kommunernes side det har

også redegjorde for i går at kommunens afgørelse omkring tildeling af hjælp efter servicelovens § tre og firs altid

sker på baggrund af en konkret og individuel vurdering i hvert enkelt tilfælde

mener jeg helt klart at der lige præcis i de tilfælde bør være grund til

tage det roligt og selvfølgelig arbejde videre med det gode

man fra ministerens side agter at indgå i dialog med kl som repræsentant for kommunerne for at få præciseret det som ministeren nu sagde i sit første svar

at en borger ikke kan fratages eller få afslag på hjemmehjælp

har vi jo netop fået skrevet ind fordi der ikke skal herske nogen som helst tvivl om at man

ikke gennemføre og så vil vedkommende være sikker på at få den hjemmehjælp som

et rehabiliteringsforløb

forskellige årsager så skal kommunen ind og vurdere hjemmehjælpen fuldstændig som de skal når man

skal vurdere efter behov og

tidligere spørgsmål at vi havde en meget meget positiv debat ved førstebehandlingen og som jeg oplyste ser jeg selvfølgelig frem til udvalgsbehandlingen ved afslutningen

tilkendegav jeg at jeg er villig til i udvalgsbehandlingen af lovforslaget at se på hvordan vi kan få tydeliggjort borgerens retsstilling det er vi som sagt under

både under et rehabiliteringsforløb

også i de tilfælde hvor borgeren ikke gennemfører rehabiliteringsforløbet uagtet

er årsagen til at forløbet ikke gennemføres samtidig er det rigtig vigtigt for mig at holde fast i at det er kommunalbestyrelsen der i sidste ende træffer afgørelsen om den hjælp som borgeren skal have samt

et grundlæggende princip for alle ydelserne i serviceloven og det ændrer vi

det er til gengæld understreget flere steder i lovforslaget at det er vigtigt

i orden i forhold til den målgruppe der nu bliver

har ministeren overvejet hvordan vi skal sikre at den ældre bliver motiveret at der bliver indgået en dialog at medarbejderne er udrustet til at håndtere situationen sådan

trukket et eller andet ned over hovedet og

man sige profit af at indgå i et rehabiliteringsforløb det var den ene del af

for eksempel københavns kommunes borgmester på området har været ude og sige

frygte at det egentlig drejer sig om at det så

jeg gerne høre ministeren om hvordan ministeren vil sikre at det her ikke er et spørgsmål om at udstyre kommunerne med en eller anden form for mulighed for at sige nu sparer vi en masse penge

nu kan vi bare lade herre jensen klare sig selv og så videre hvordan sikrer vi at det er borgerens bedste borgerens øgede

som det allerøverste på dagsordenen i forhold til det her forslag

til gengæld noget som øger livskvaliteten for rigtig mange borgere

vil også bare gerne sige

har vi jo været fælles om hele vejen igennem i alle de forhandlinger der har været og

rent faktisk gældende for samtlige de partier

hvordan ministeren betragter borgerens retssikkerhed som sikret i forbindelse med det her

den situation at vi om et halvt

er simpelt hen ikke i orden derudover

forhold til hele ankesystemet

vi ved jo godt at der er mange som ikke vil have de psykiske ressourcer til at anke

overvejet hvordan man kan sikre at der ikke er nogen der føler sig ladt

lige præcis de forhandlinger

sige er at vi følger udviklingen rigtig rigtig tæt og så

påklage sin sag sådan

den efterfølgende dag eller så hurtigt vi nu kan det er jo

jeg har i hvert fald en mistanke om at det er derfor der ikke er andre ordførere og igen vil jeg bare understrege

når vi taler om sager som et ankenævn træffer afgørelse i er det vigtigt at skelne mellem sager hvor et ankenævn træffer afgørelser om et materielt spørgsmål og sager hvor et ankenævn træffer afgørelser om genoptagelse af en sag

når et ankenævn træffer konkret afgørelse

skal skat følge den materielle afgørelse om for eksempel ændret skatteansættelse når et ankenævn

om genoptagelse kræver det at skat foretager en fornyet sagsbehandling af sagen den fornyede sagsbehandling kan både resultere i at skat kommer til det samme resultat og at skat kommer til et andet resultat end det de oprindelig nåede frem til uanset om et ankenævn træffer afgørelse

må ministeren jo alligevel kunne forholde sig til nogle af de principper der er gældende

det her tilfælde og jeg tror at ministeren har læst artiklerne drejer det sig om hvorvidt skat kan lave et fradrag i registreringsafgiften når en bil

det her fradrag som skat bruger når der skal udbetales registreringsafgift i forbindelse med eksport har skat lagt til grund at man kan trække fra for et markedsføringsbidrag og et klargøringsbidrag det har motorankenævnet sagt

hjemmel til altså der ligger en afgørelse der siger

siges at være materielt at skat ikke har hjemmel til at bruge den beregningsmetode som skat bruger det er dog temmelig

beregner tilbagebetaling udbetaling af

ikke lovhjemmel til hvordan kan ministeren så mene at sådan en afgørelse ikke har materiel betydning og når skat så bliver pålagt at se på de her sager igen kommer skat til præcis

har skat hjemmel til at lave det her fradrag

en genoptagelse af sagen og træffer afgørelse om en genoptagelse af sagen så skal skat gøre det hvis jeg forstår herre

er der her tale om en sag der bliver genoptaget

er gældende ret

til at lave et fradrag i

skulle en være teknisk kyndig og en være handelskyndig de to vurderingsmænd blev udnævnt efter indstilling fra hovedorganisationen af bilejere

tredje blev udpeget af skat skat har i vidt omfang videreført vurderingsmændenes praksis for værdiansættelse herunder annonce og klargøringsfradragene og det er ikke muligt at fastslå nærmere

skats praksis er ulovlig er det så overhovedet rimeligt

skatteyderen at foretage sig noget mener ministeren ikke det ville være mere rimeligt om det var skattevæsenet der skulle foretage sig noget og indbringe afgørelsen for en højere instans hvis

uenig i det her tilfælde har det jo åbenbart stået på i syv år

syv år der tror jeg da nok de fleste ville sige at når man så endelig får medhold i det ankenævn burde det vel være skattevæsenet der havde en forpligtelse til at bringe sagen

hvor der er lovhjemmel til at lave de her fradrag

kan man dog ikke opkræve en skat eller afgift uden lovgrundlag og

der bliver eksporteret mellem toogtredivetusind og femogtredivetusind biler om året

i disse mange sager men også en gennemskuelighed i værdiansættelsen har skat fastsat administrative retningslinjer for hvordan værdiskønnet skal foretages retningslinjerne er offentliggjort i skats juridiske vejledning der skal dog altid foretages en samlet vurdering af rigtigheden af de skønsmæssige værdiansættelser i den enkelte sag

en ordentlig sagsbehandling i de kommende år er forventningen at skatteankestyrelsen

det er vigtigt at sagsbehandlingstiden derfor kan holdes på et acceptabelt niveau regeringen har derfor prioriteret ekstra ressourcer til skatteankestyrelsen med cirka

og fire og tres million kroner i årene to tusind og fjorten til og med totusinde

det vil være en hvepserede hvis

det må da være stærkt bekymrende at der er den

indstilling hos en medarbejder at

vil være meget belastende

blevet anbefalet altså mener skatteministeren ikke at det er meget meget bekymrende hvis der er en melding fra skat om at en bestemt afgørelse skal falde ud på en bestemt måde fordi det ellers vil være en hvepserede

vil kræve meget arbejde genoptagelse og tilbagebetaling

er det også meget afgørende at vi sikrer at den ekstra sagsmængde som nødvendigvis vil komme og som forventes at ville komme i skatteankestyrelsen i de kommende år

og det er jo så også derfor vi

ekstra ressourcer til området men grundlæggende må vi bare sige

at klageren i det konkrete tilfælde også går videre med den her bestemte sag

motorankenævnet har sagt at det her er et generelt problem det kan man ikke bare gøre og

bare en konkret sag jeg håber virkelig at skatteministeren vil tage initiativ til at sørge for at der kommer klarhed over

det her og at der er en praksis som er gennemskuelig i stedet for at det bliver et spørgsmål om om det er den ene eller den anden sag og når skat bliver bedt om at genoptage sagerne så er det

til trods for at motorankenævnet har bedt om at

praksisændringer som skal være fuldt tilgængelige for alle hvis skat således vurderer at for eksempel en dom eller en anden afgørelse er principiel

den derfor har betydning for skats praksis så vil den blive gjort offentligt tilgængelig ved udsendelse udsendelse af et styresignal som offentliggøres og efterfølgende indarbejdes

skal lægge til grund for deres sagsbehandling vejledningen opdateres to gange om året og det er skats juridiske afdeling som vurderer om en dom eller en anden afgørelse har

sikrer dermed at der træffes ensartede afgørelser

skal betales skat så klager borgeren selvfølgelig ikke fordi borgeren fik medhold men når den

beslutning for skatteyderen derudover belægges med tavshedspligt rejser spørgsmålet sig jo helt naturligt

andre skatteydere i samme situation

det jeg spørger til er ministerens tilsynspligt med

skat konkret har belagt en afgørelse med tavshedspligt derfor vil det være relevant at høre hvordan ministeren forvalter sin tilsynspligt i sager hvor der er dekreteret tavshedspligt altså hvordan sikrer man efter ministerens opfattelse at retssikkerheden for andre borgere som er i samme situation men som ikke får kendskab til beslutningen

skat til medarbejderne det er rent konkret når man belægger det med tavshedspligt og dobbelt tavshedspligt så ikke engang medarbejdere i det samme hus får at vide at praksis er ændret i forhold til ligningsvejledningen hvordan

at

set blot om at man kigger på de tidligere gennemgange der har været af sagen hvor man har fået en klar fremlæggelse af

at danmark netop fordi vi er meget optaget af hvordan vi forbedrer forholdene for iværksættere

eu i i verdensbankens

når skatte og momsspørgsmål ifølge den undersøgelse

spørgeren også refererer til

opleves som en udfordring

bekendt med problemstillingen og undersøgelsen og netop derfor og med afsæt i det har jeg valgt

op om det at være iværksætter

en del af udfordringen kan selvfølgelig også bestå i at forstå og sætte sig ind i de regelsæt som nu engang er på området det er jeg udmærket klar over så vi skal se indad og det er nok ikke helt tilfældet i dag for at sige det som det er skat

finde på nye måder at være opmærksomme på at give iværksætterne en hjælpende hånd jeg har dog noteret mig at iværksætterne udtrykker tilfredshed med skats informationsmøder det tyder på at vi allerede

vej i den rigtige retning og at det er et spor som vi skal fortsætte ad målsætningen er derfor klar nemlig

nogle af de ting vi normalt hører en af de største udfordringer er simpelt hen at man i huset skat driver et regime hvor man pålægger folk rykkergebyrer første gang man

de har gjort noget forkert ens

ville gå på jagt efter de multinationale skatteål nu er herre benny engelbrecht blevet skatteminister og og det første jeg hører skatteministeren sige er at vi

jeg kan egentlig godt forstå hvis der sidder rigtig mange iværksættere

at de bliver behandlet mindre godt end man kunne

ministeren

en fortid som ansvarlige i mindre virksomheder og jeg har også oplevet direkte uforskammet ubehagelig

meget lidt konstruktiv dialog med skat i de

jeg har været involveret i mener ministeren at skat er

nok over for landets iværksættere mener ministeren det er rimeligt at man pålægger opstartsvirksomheder rykkergebyrer for endog meget små

likviditet og administrative overskud ofte er markant mindre end de store selskabers og mener ministeren ikke det er overraskende at der er så mange der angiver at skat er den største udfordring for vækst

spurgte berlingskes journalister meget ind til

ikke spørgeren er uenig med mig i at hvis der er nogle få som bevidst starter virksomhed op alene med det

snyde så kan vi heller ikke acceptere

af af nye iværksættere handler det derimod mere om dialogen

sit system at fjerne rykkergebyrer på meget små sager til de mindste virksomheder

har færre ressourcer til rådighed og så i øvrigt måske også

en generel snak med sit system om den tone og den måde man behandler de mindste dele af dansk erhvervsliv på når vi spørger vismændene

min opfordring til ministeren skal være for en gangs skyld som politiker at stille sig

altså stille sig på virksomhedens side og udfordre systemets

det er ikke fordi jeg politisk er ude efter ministeren ministeren og jeg deler en dybfølt interesse for de nyeste virksomheder og derfor synes jeg

et andet tiltag som skat har på tegnebrættet i øjeblikket er en mulig mobilløsning til indberetning af moms

virksomhederne nemt og hurtigt kan indberette

så på den måde er vi altså i gang med forskellige tiltag jeg har allerede nu